jeg skal meddele at det af christian rabjerg madsen under nummer tyve opførte spørgsmål til miljø og fødevareministeren

de fremskridt som eu har skabt må man hele tiden se på om vi gør det rigtige og reagere hvis det ikke er tilfældet eu må ikke få så mange bureaukratiske knopskydninger at det ikke længere er til at se at samarbejdet leverer konkrete resultater og reel merværdi fokus skal være på at finde fælles løsninger på de helt store udfordringer vi står over for migration sikkerhed økonomi og forsvaret for vores frihed

kommissions egne ord altså være stor på det store og lille på de små ting det mener jeg er en helt rigtig dagsorden og det vil jeg holde kommissionen op på rent faktisk også sker jeg har brugt arbejdsmiljøet som eksempel på et område hvor jeg tidligere har oplevet at eu var ved at gå for vidt da jeg sad i europa parlamentet brugte vi en del tid på at drøfte hvorvidt et forslag om arbejdsmiljø skulle omfatte bestemmelser om solcreme

bare sige at der synes jeg at eu brugte sine kræfter på det forkerte her er vi langt ude over det der er vigtigt at regulere på eu niveau og derfor bør sådan et forslag aldrig have noget liv og det vil jeg gøre mit til ikke sker igen der er mange vigtigere ting

medmindre det er helt nødvendigt for at få

skal træffes så tæt på borgerne som muligt

det her var så

rigtigt at dommene er faldet de er blevet stadfæstet

og også at anklagemyndigheden har rejst tiltale mod

anklagemyndigheden som jo ligger direkte under

lovgivning eller noget det bliver forhandlet ovre i transportministeriet og de forhandlinger

det det handler om her det handler om justitsministeren fra det konservative folkeparti et parti som i hvert fald historisk set har

som har anklagemyndigheden som sit ressort

har rejst tiltale mod selskabet og der er faldet en stribe domme mod de chauffører

som har kørt og så er det jo interessant at vide hvordan det konservative folkepartis justitsminister stiller sig når hans egne medlemmer af folketinget og fra hans eget parti reklamerer med at de kører rundt i noget som er pivhamrende ulovligt for dem der udfører opgaven og

har oplyst at det gennemsnitlige sygefravær per medarbejder i fjorten var godt seksten dage mens det i to tusind og seksten var steget til knap

cirka seks og tres procent af sygefraværet skyldes langtidssygemeldinger det vil sige sygemeldinger af mere end tredive dages varighed sygefraværet for fængselsbetjentene har gennem en periode været et fokusområde for kriminalforsorgen men jeg må konstatere at på trods af at det er et fokusområde

det synes jeg er rigtig rigtig ærgerligt

af grundene til at jeg har besluttet at nedsætte en taskforce som skal se på hvilke initiativer der hurtigt kan sættes i værk for at forbedre den personalemæssige situation og det vil være naturligt at

taskforcen sætter fokus på at kortlægge årsagerne til og pege på initiativer til at nedbringe sygefraværet fængselsforbundet og de andre personaleorganisationer vil naturligvis blive inddraget i arbejdet så er det også sådan at flerårsaftalen for kriminalforsorgen udløb ved årsskiftet

har vi besluttet at forlænge bevillingen

se alle initiativerne fra den gamle aftale igennem og få en konstruktiv drøftelse af hvad vi fremadrettet skal med kriminalforsorgen

systemet igennem og sætter ind der hvor vi på kort tid kan give de ansatte nogle bedre arbejdsforhold det er

opererer i fængslerne og arresthusene og som selvfølgelig har krav på vores

er ingen tvivl om at der har man været utrolig hårdt presset særlig igennem de senere år hvor der har været flere overfald mere vold og

og mangler et større antal fængselsbetjente kriminalforsorgen selv siger halvfjerds til firs fængselsbetjente

ministeren fastholdt på et samråd her i formiddag og jeg vil egentlig spørge lidt mere ind

det antal fængselsbetjente man siger man mangler for

får man hurtigt et indtryk af at der måske mangler endnu flere fængselsbetjente og vi ved jo at noget af det er afgørende for at man kan få det til at fungere i fængslerne er at der er ansatte nok til de opgaver der er

er afgørende for at man kan føle sig tryg og vide at der hele tiden er hjælp at trække på hvis man får brug for

men jo også at der er tid til det arbejde

for eksempel relationsarbejde samtidig ser vi

flere love der faktisk pålægger fængselspersonalet nogle opgaver der gør at de skal løbe hurtigere så jeg vil tillade mig at sætte spørgsmålstegn ved om

blandt de indsatte er behov for et større antal fængselsbetjente på sigt hvis vi skal genskabe de ordentlige arbejdsvilkår

i danmark og også dér konkret i forhold til videoovervågningen

selvfølgelig helt og aldeles uacceptabelt at de kameraer der er sat op for at skabe tryghed i vollsmose bliver udsat for hærværk af personer med banderelationer politiet er i tæt dialog med boligselskaberne og kommunen om problemerne i bøgeparken i den forbindelse drøftes det også hvilke tiltag der kan tages for at forhindre at

øjeblikket i justitsministeriet på højtryk med en ny rocker og bandepakke

får sat rockere og bandemedlemmer under maksimalt

fra statslige og ikkestatslige aktører som beskrevet i den artikel i berlingske tidende der

udføres der blandt andet angreb med det formål at opnå strategiske og politiske mål i andre lande cyberangrebet på det demokratiske parti i usa viser at truslen er reel

i europa og i danmark cyberangreb er altså blevet et politisk redskab som danmark og vore nære partnere og allierede i højere og højere grad skal håndtere forsvarets forsvarets efterretningstjeneste fremhæver i sin seneste risikovurdering at cybertruslen mod danmark er meget høj danske myndigheder og virksomheder er løbende under angreb og forsvarets efterretningstjeneste vurderer at der er tale om en vedvarende trussel mod danske interesser det er jo ingen hemmelighed at rusland er aktive på denne front og at rusland anvender cyberangreb til at fremme

derfor tager vi det meget alvorligt og vil styrke vores værn mod cyberangreb meget er allerede gjort på området både med styrket lovgivning og tilførsel af midler men truslens karakter

hastige udvikling betyder at vi fortsat skal styrke vores digitale forsvar så vi bliver endnu bedre til at beskytte danmark mod cyberangreb

vi må løbende se på om myndighederne har de rette værktøjer både i form af teknik

nu vi ved at rusland er meget aktiv på den her front når vi ved at det som forsvarsministeren også selv kalder for et mere selvhævdende rusland

jo også udgør

komplekst trusselsbillede mod danmark

en del af vores overvejelser i forbindelse med etableringen af nord

fremme i den danske presse omkring at lade

traditionelt

det kunne jo være og det er jo det der er det uhyggelige perspektiv i det her

energiforsyningen som de jo gjorde i ukraine hvor man

energiforsyningssystem og hvor det tog op imod et halvt år at få det genetableret

danmark som er et gennemdigitaliseret land vel et af de mest digitaliserede lande

systemer og så videre det ville jo skabe panik i befolkningen

herunder om et projekt er lovligt natur og miljøklagenævnet har kun ansvaret for klagesagsbehandlingen hvis der klages over for

en kommunes afgørelse i forbindelse med en kystsikringssag natur og miljøklagenævnet behandler cirka to tusind klager om året

klageadgang i en lang række love på forskellige ministerområder den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i

hundrede og halvtreds dage enkelte sager på blandt andet kystsikringsområdet har ligget længere det er selvfølgelig fuldstændig urimeligt og uhensigtsmæssigt

også konstatere at der er opstået en sagspukkel i natur og miljøklagenævnet det er uhensigtsmæssigt hvis sagsbehandlingstiden i klagenævnet står i vejen for gode og relevante projekter så derfor har den tidligere regering afsat tre og tyve kroner til en ekstraordinær indsats som skal få den opståede sagspukkel i natur og miljøklagenævnet ud af verden i to tusind og sytten regeringen ønsker med de ekstra midler særlig at prioritere blandt andet sagerne om kystsikringsprojekter og andre samfundsøkonomisk vigtige sager det er ambitionen at de verserende sager på disse områder løses inden sommeren og sytten det er regeringens mål at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i de sager der tidligere har været behandlet i natur og miljøklagenævnet på sigt nedbringes og varigt

afgørelser i relation til åbeskyttelse der kan klages over afgørelser i relation til vandløbsregulering og så kan der endelig hvis det skulle blive relevant klages over beslutninger i relation til ekspropriation

trænere projektet i mange år er det hensigtsmæssigt eller er det regeringens opfattelse at de forskellige

parallelt og ikke fortløbende sådan

skal vente med at få

klageinstans til man har

i relation til de her instanser så de kører parallelt og dermed hurtigere

også bekræfte at ministeren har lovet borgerne i jyllinge

i relation til til de her instanser som jeg

skulle være overstået inden sommeren

stå med hensyn til kystsikringen og behandlingen

miljø og fødevareministeren har

igangsat en række rigtig rigtig gode tiltag på området

må jeg henvise til ham endelig kan jeg også sige er bekendt med at miljø og fødevareministeren i går den syttende januar har haft et møde med kl og en række berørte kommuner om hvordan vi yderligere

er folkeskolen dog lidt et undtagelsesområde som ministeren udtaler

konkurrenceudsættes

er jo så kernespørgsmålet hvorfor er der ikke det grundlæggende

et spørgsmål om hvad det er for et velfærdssamfund vi vil have hvad det er for en offentlig sektor der skal være kernen i vores velfærdssamfund vi

skandinavisk nogle kalder den nordisk velfærdsmodel med en høj grad af skattefinansiering som sikrer

på udvalgte kerneområder især

derfor er spørgsmålet jo nu om det er det ministeren agter at gøre op med altså den frie og lige adgang

den fulde konkurrence om velfærden altså den

det ministeren ønsker og det regeringen ønsker

konkurrenceudsættelse er

at få en mindre offentlig sektor

herlev kommunes ældrepleje at dér skulle en fjerdedel af det nærmest tvangsudliciteres altså væk fra kommunen er det den vej som regeringen går

tvangsudliciteringer mindre offentlig sektor og dermed også øget brugerbetaling

til akutfunktionen på hospitalet den bliver ikke bare bedre den bliver også billigere

ministerens tankegang så derfor synes jeg jo at det på ingen måde er betryggende

regeringen er klar til nu at privatisere konkurrenceudsætte

hvis man læser den artikel hvori ministeren har givet et meget må man sige åbenhjertigt interview om

sagt direkte og selv om ministeren siger her at det

regionernes ansvar så siger ministeren jo

man vil indgå i en dialog med kommunerne og regionerne om at fremme det her altså fremme en politik hvor man vil have privatisering konkurrenceudsættelse

på hospitaler og også anbringelser af udsatte børn nu kommer vi i en situation her frem til

der skal forhandles ny økonomi for regioner og kommuner

vil regeringen til de forhandlinger så kæmpe for øget privatisering af

akutfunktioner på hospitaler og anbringelser af vores udsatte børn

en værdi for et samfund i

det er for os

det er et privat firma så opsummerende må man

at ministeren mener ikke at der er nogen grænser for hvad der kan konkurrenceudsættes og privatiseres det er korrekt

og ministeren mener heller ikke at der

noget problem i at man eksempelvis konkurrenceudsætter eller privatiserer akutfunktioner på hospitalerne eller anbringelser af vores mest udsatte

der er som bekendt syvhundrede og fireogtredstusind personer i den arbejdsdygtige alder der modtager offentlig forsørgelse og det koster vækst og velstand

jo finansierer det danske velfærdssamfund

større indsats for netop at få nogle af de mennesker

om at potentialet for at øge arbejdsudbuddet yderligere ved at få mennesker væk

er forkert derfor er det jo i den sammenhæng også vigtigt at notere sig at jeg i forbindelse med et

har trukket regneeksempler frem om at hvis vi for eksempel fik de cirka tredivetusind

de offentlige finanser kunne blive styrket med cirka syv en halv milliard kroner årligt

kæmpe skridt i forhold til de mennesker der i dag ikke har et job og kan man bare få fem tusind af dem i job er

at der er et stort potentiale for at øge beskæftigelsen jeg har også noteret mig at dansk folkeparti i det interview jeg gav til børsen hvor der var udtalelser

gøre fremadrettet det er jo sådan at vi her i folketinget

som skal gøre det endnu mere attraktivt at gå fra passiv overførsel

initiativerne sammen med det som vi har skrevet i regeringsgrundlaget om at vi vil øge beskæftigelsen med

tredstusind personer frem mod to

at sikre at kontanthjælpsmodtagerne

vil øge udbuddet med tredivetusind

gør den indsats og skaber kontakten til

jo mange af de her kontanthjælpsmodtagere

et job skal de have hjælp til at finde

laver en jobpræmie skal de nok få arbejde men rigtig mange af dem har

netop behov for at de kan få hjælpen at de kan få vejledning

ligesom skubbet til side hele tiden

vi skal gøre fremover for at sikre at de

for at hjælpe kontanthjælpsmodtagerne for jeg er

ofre lidt på opkvalificering i forbindelse med at man måske laver en

men som af mange årsager måske ikke er gode nok til at blive gjort opmærksom på

også sørge for at virksomhederne i højere grad bliver klar over at der faktisk er nogle som er i stand til at tage nogle af de jobs som de efterspørger og der skal vi bruge det opsving vi er på vej ind i nu til

kan lade sig gøre det er alt andet lige nemmere når man er vej ind i et opsving end hvis man er på vej ind

over kanten her og egentlig har oprettet nogle job der ikke er reelle

ingen måde det er acceptabelt at så mange udlændinge ikke arbejder og dermed ikke er med til at bidrage til det danske samfund og den danske velfærdsstat

regeringen også taget en lang række initiativer som vil være med til at understøtte bedre integration i dag møder vi flygtningene som jobparate det er udtryk for en klar forventning om at de kan og skal arbejde og vi møder dem også med et integrationsprogram der nu stiller krav om at integrationen sker på arbejdspladserne for det er her man lærer det danske sprog og det er her man lærer hvad det vil sige at arbejde i danmark

hvor for eksempel en nyankommen flygtning kan ansættes i en to årig lønnet praktikstilling på en virksomhed med uddannelse ved siden af derudover har vi jo styrket incitamentet til at tage et job væsentligt ved at indføre integrationsydelsen to hundrede og fem og tyve timersreglen og et kontanthjælpsloft fremadrettet lægger vi i regeringsgrundlaget også op til yderligere initiativer på udlændingeområdet

regering vil vi fortsat udbygge og konsolidere arbejdet med at sikre en stram konsekvent og også realistisk udlændingepolitik antallet af flygtninge der kommer her til landet har selvfølgelig også en betydning for hvor gode muligheder vi har for at få flere flygtninge i job men jeg vil gerne slå fast

at beskæftigelsesgraden i dag er så lav i forhold til de

hvert fald synes vi kan se er at mange af de

samfund fungerer hvordan arbejdsmarkedet fungerer og så lang tid de ikke har forståelse for det så lang tid de ikke vil tilpasse sig

samfund det danske arbejdsmarked og

undskyldninger vi så det sidste eksempel fra odense og det kender ministeren udmærket hvor indvandrerkvinder lige pludselig egentlig var raske nok til at komme ud

tilpasse sig danmark tilpasse

system og arbejdsmarked og lave sig selv om

det danske arbejdsmarked der skal lave sig om af hensyn til indvandrere

turbo på det skal

er en af de veje vi skal gå men så bliver vi også nødt til sige til kommunerne at der altså

behov for en opstramning her og jeg er helt enig i at selvfølgelig skal det danske arbejdsmarked ikke tilpasse sig de flygtninge der kommer her de skal acceptere at de er kommet til danmark og dermed

hvis ikke de får lært sproget der er mange der er ligeglade med det

ikke ude i de små virksomheder så derfor

system det danske arbejdsmarked ellers har i ingen fremtid

at vi gennem de sidste årtier har været alt for dårlige til at sikre at man bidrager til det danske samfund når man kommer hertil og det er med til også at give en kæmpe udfordring i forhold til det jeg vil kalde den sociale sammenhængskraft det er ikke acceptabelt at vi har så mange mennesker desværre også med en ikkevestlig baggrund

det skal der gøres endnu mere ved og det er også en af de prioriteter jeg kommer til

lukrativt for en virksomhed at beskæftige en flygtning eller en indvandrer i forhold til hvis vedkommende skulle tage

et eksempel sidste år tror jeg

fra ministerens eget område med en stor virksomhed hvor det i hvert fald tilsyneladende og udefra så ud som om man spekulerede i

skal sørge for at nogle af dem

seks og fyrre procent af de

folk der kommer fra andre eu lande

er ufaglærte job er jo ikke godt nok vi skal sørge for at der i hvert fald også

overordnede syn på nogle af de andre ting men men jeg mener altså

er altså et kæmpe stort potentiale i at sikre at nogle af de

skyld også nogle af de flygtninge som slet ikke har

samtidig med at der er ledige danskere det var her at tallet seks og fyrre procent blev nævnt

sørget for at det bedre kan betale sig at arbejde og det er min forventning at det vil føre til at flere danskere kommer i job vi kan allerede se

tager småjobs så langt er jeg altså enig med

men jeg er ikke enig i det middel der nævnes i den anden del af spørgsmålet nemlig at man først skal have konstateret at der ikke er egnede arbejdsløse før man må ansætte eu borgere jeg mener at det både vil være ufleksibelt og bureaukratisk

sådan et forslag derudover vil

være i strid med eu traktatens bestemmelse om den fri bevægelighed som jeg også

danmark har nydt rigtig godt af at vi har et indre marked

altså ikke støtte det østrigske forslag men jeg er helt opmærksom på

er udfordringer forbundet med den fri bevægelighed hvis man har fulgt med i debatten

ikke være i tvivl om at jeg tager udfordringen alvorligt

fordi der skal være ret og rimelighed i reglerne så befolkningerne fortsat kan støtte eu projektet og den fri bevægelighed

var meget klar i mine meldinger på vegne af danmark og jo også

her andre temaer og det er klart at

man skal være meget påpasselig med at det ikke bliver eu der kommer til at sætte dagsordenen for de nationale medlemsstater

job blive taget af

på arbejdsmarkedet nu kan han se som jeg også nævnte tidligere

og han er måske den svageste

ufaglærte jobs som findes altså de seks og fyrre procent

kan betale sig men jeg er optaget af

det kan gøres endnu mere kan man sige attraktivt

jeg nævnte jobpræmien men jeg mener ikke at man skal lave

det jeg måtte forstå man har foreslået fra den østrigske regerings side eller i hvert fald agter at diskutere

ser jo også at antallet af småjobs har været stigende så

en del af det danske arbejdsmarked det er jo den vej jeg synes vi skal gå

man ikke ønsker at have en fri bevægelighed og at man ikke

og at

det handler også om at noget af det som også spørgerens eget parti og den tidligere regering lagde vægt på

der er sket en ændring i den måde psykiatrien er indrettet på

forhold til blandt andet ambulante behandlinger når det så er sagt er det slet ikke i orden hvis manglende sengepladser er skyld i den udvikling som blandt andet dagbladet bt beskrev her først på ugen hvor patienter sendes hjem op til weekenden den såkaldte raske fredag

vurdering antallet af sengepladser er et af de områder som vi også har prioriteret fra centralt hold i fællesskab og derfor har vi også ad flere omgange afsat målrettede penge til flere sengepladser

satspuljen fra to tusind og tolv til to tusind og femten hundrede og fyrre million kroner til flere sengepladser i psykiatrien og vi har med satspuljeaftalen her fra to tusind og seksten til to tusind og nitten

fælles initiativ med at prioritere fem og tres million kroner til de såkaldte brugerstyrede senge i psykiatrien har haft til formål både at sikre at patienternes behov for indlæggelse imødekommes men også har været med til at sikre at der

fra centralt hold er givet ressourcer til flere sengepladser

stærkt nok fokus på at når der er udmøntet

partierne i fællesskab til blandt andet det her område

regionalt det er et område som vi

og det er et område som der også er behov for at vi følger tæt uagtet at stigningen i antallet af patienter jo ikke kun kan relateres til antallet af sengepladser

fælles indsats og senere har vi også afsat fire hundrede million

målrettet nogle af de mest

en stor stigning i antallet af psykiatriske patienter så der er noget der ikke hænger sammen når man så også hører

og patienterne selv

komme tilbage igen og det er jo en kæmpe stor omkostning

pårørende og ikke mindst de

læger og professionelle der arbejder i

synes ministeren

samtidig med at behovet for

stadig væk et kæmpe stort opråb fra fra

pårørende om

der mangler blandt andet transparens

til at se hvad de er gået til nogle af midlerne har vi jo i fællesskab besluttet skal gå til nye faciliteter

første hospital er taget i brug

bedre faciliteter også i forhold til at sikre mindre tvang i i psykiatrien og sikre nogle bedre forhold

udmøntes her i to tusind og sytten både lovgivningsmæssigt men jo også helt fysisk og fra

og halvtreds ekstra sengepladser

lave et styringseftersyn af hele psykiatriområdet

til at lave sammen med danske regioner her i

samlede psykiatri kommer til at fungere bedre

have det samme fokus som man har i somatikken også kommer til et fremstå helt klart hvad end det er regionalt eller

fra

som skulle udmøntes her i to tusind og sytten og lede frem til

hundrede og halvtreds ekstra sengepladser fra

til at spille en rolle i forhold til nogle af de patienter som ikke er syge nok til at være

lovgivningsmæssigt men også

til at lave et serviceeftersyn af hele psykiatriområdet

fra regeringens side er meget opmærksomme på at der er problemer som vi har behov for

i økonomiaftalerne mellem regionerne og staten er der også blevet givet betydelige beløb til at sikre fælles patientrettigheder

store behov der har været for at udbygge kapaciteten i psykiatrien ikke mindst

i fællesskab har kunnet finde flere ressourcer til

området om ressourcerne så er tilstrækkelige kan man jo altid diskutere både inden for psykiatriområdet

på andre velfærdsområder og så handler det også om hvordan vi sikrer at ressourcerne reelt set kommer ud og arbejder til gavn for patienterne de pårørende

det er set også noget der står på ryggen af den politik som også den tidligere regering som ordførerens eget parti var en del af havde fokus på

at de ambulante tilbud også i psykiatrien

blive behandlet ambulant uden længerevarende indlæggelser

have et bredere fokus på hvordan vi udvikler hele

regeringens side og det kommer vi også

der har krav på at vi har et stærkt fokus på

var der faktisk medarbejdere på på psykiatriske afdelinger i risskov i aarhus som var

rigtig meget pres på psykiatrien et eller andet sted er der noget der ikke fungerer det kan være ministeren synes det er regionerne der skal tage

hvad enten det er børn unge eller voksne og som sagt

gruppe af pårørende men faktisk også

jeg kan bare se hvordan psykiatrien er blevet prioriteret højt når regeringen

nævnt med et eneste ord og derfor undrer det mig at ministeren svarer

at være lidt visionær på psykiatriens vegne

gå målrettet ind og ligestille psykiatrien med somatikken er det noget ministeren måske

i så fald andre initiativer ministeren har tænkt sig

det går ud over de pårørende det går ud over patienterne

også ud over de medarbejdere der har

vores tilgang til området det var ikke en tilgang den tidligere regering havde vi ønsker at prioritere psykiatrien lige så vel som vi ønsker

ser det som dele af et samlet sundhedsvæsen derfor synes jeg

kommer vi til at lave et styringseftersyn af hele psykiatriområdet det

af det vi vil prioritere de fire hundrede million kr som

har haft så travlt med hele tiden at sige at nu skal vi gøre en masse ting at man egentlig har glemt at sørge for

kommer ud og gavner den enkelte patient den enkelte pårørende og den enkelte medarbejder

kommer vi til som regering og det bliver iværksat nu her at lave et styringseftersyn af hele psykiatriområdet fordi vi har et ønske

få styrket hele vores samlede psykiatri og så kommer vi til at kigge på

specialiserede socialpsykiatriske afdelinger vi skal have opbygget i løbet af i år som også er en del af det at sikre

er det jo enormt omkostningsfuldt både for den enkelte patient

så har ministeren virkelig ikke noget

en sidste gang har ministeren slet ikke noget tiltag der kan gøre at vi målrettet kan gå ind og minimere

er ingen tvivl om som det også er spørgeren bekendt at den her regering så

alene sidste år med et løft på to milliard kroner og igen i år med finanslovsforslaget for to tusind og sytten med flere midler det er også mere end hvad socialdemokratiet i sin tid lagde op til og gik til til valg på det er fordi vi prioriterer

det er også derfor at vi sammen med danske regioner og kl sidste år fastsatte otte ambitiøse nationale mål for at styrke kvaliteten i sundhedsvæsenet

som jeg også sagde i forbindelse med regionernes

vi kan påtage os i fællesskab

det er en fin video hvor ministeren

hatten og siger at sundhedsvæsenet er i en god stand men at der er andre ting der kan blive endnu bedre men der var

landets statsminister og lad mig citere hvad statsministeren sagde i den selv samme anledning netop regionernes ti årsjubilæum den var

mindre kompromissøgende og mindre omfavnende i sin i sin retorik

og jeg citerer her jeg var jo med

ved vuggen ved jeres fødsel og i var en omdiskuteret størrelse

og i er stadig

sundhedsministeren glæder sig til fortsat sammen med regionerne at

udvikling men landets statsminister som var arkitekten bag kommunalreformen og regionernes tilblivelse siger

derfor er jeg lidt forvirret og jeg synes

prøve at blive lidt klarere på

vi gået ind i to tusind og sytten der er

det område det er bare med til at illustrere at

styring det handler om de politiske prioriteter der er i

at det er patienterne der er vores fokus

og vi ønsker at udvikle vores sundhedsvæsen sammen med regionerne

er midt i den her valgperiode altså jeg synes at der er nogle der har behov for

tydeligere tydeligere udsagn

vil jeg spørge ministeren hvad er regionernes deadline hvornår kan både regionerne og befolkningen regne med at få et svar på om de skal nedlægges eller ej bliver det før næste valg

de borgerlige partier stillede op og de otte kvalitetsmål der er der er stillet op efterfølgende i to tusind og seksten altså hvis nu regionerne ikke lever op til det hvad er det så regeringen

sammen med de andre borgerlige partier vil sætte i stedet for regionerne hvis de skal nedlægges er der nogen bud på det jeg kan ikke undlade

når nu ministeren siger at det er kvalitet der skal leveres der er flere professorer og sundhedsøkonomer

har sagt at regioner er er den mindst ringe løsning

opgaveløsning og sammenligner med andre så altså hvad vil regeringen sætte i stedet hvis ikke regionerne

som herre jesper petersen var inde på at der har været en tilvækst i restancer vedrørende blandt andet virksomhedernes manglende afregning af indeholdt a skat og

en ekstraordinær tilgang af restancer vedrørende virksomhedernes indeholdte a skat og arbejdsmarkedsbidrag men derimod

inddrivelsesprovenuet er reduceret altså de penge der kommer ind og derfor er der

altså ikke noget der tyder på situationen afspejler snarere at skats inddrivelse fortsat er stærkt præget af suspenderingen af den automatiske inddrivelse i efi

fra september to tusind og femten

skulle gennemgå gældsposter manuelt i stedet for maskinelt

derfor er det naturligvis også ekstra vigtigt at skat i faserne

virksomhederne tilbageholder a skat og arbejdsmarkedsbidrag og skal indsende dem til skat det

milliard kroner i to tusind og tretten til syv milliard kroner i juni to tusind og seksten som ikke er indbetalt til og afregnet med

klogere på den måde at skatteministeren i modsætning til i de artikler der har været i politiken

på en måde man ikke mener er udtryk for

hen bare mangel på inddrivelse

det tyder på at der i to tusind og femten da man måtte lukke ned for

man satte for få medarbejdere

stammer fra den her almindelige strøm i økonomien

kommer ind så er det jo stadig væk urimeligt over for alle dem der

at

præget af den her suspendering tilbage fra september to tusind

været det problem at de her krav der ligger i forhold til udlandsdanskere aldrig har været fuldt ud understøttet af

selv mens systemerne var i drift hvorfor inddrivelse af de her krav har været begrænset i perioden og dertil kommer at der for en stor del af

i den aktuelle situation med genopbygning af inddrivelsesområdet på baggrund af

den brede politiske aftale om et nyt skattevæsen prioriterer skat den manuelle inddrivelse også på det her område efter risiko og væsentlighed og der er så en yderligere kompleksitet forbundet med inddrivelse af gæld til det offentlige når

også på om private aktører kan hjælpe med at overtage inddrivelsen af dele af

i tilstrækkeligt omfang men det er et område som jeg selvfølgelig ønsker

men vi skal gøre det efter risiko

i øjeblikket en større udfordring inden for

end uden for men det betyder ikke at tingene får lov til

jo længere tid der går jo større er risikoen for at man også må afskrive de her

også derfor jeg synes det det var lidt forbløffende at læse de artikler i jydskevestkysten der var lavet på baggrund af aktindsigt i skat at man kun nitten gange i to tusind og seksten havde forsøgt at få hjælp fra udenlandske skattemyndigheder efter nogle af de

man rent faktisk har gjort det nu har ministeren så chancen for at kommentere på de

er sket et fald i restancerne

skal prioritere sine ressourcer

sætte ind dér hvor der er størst risiko men der er altså tale om her at der var nogle mennesker nogle ganske få personer med nogle

nogle som dem som alle andre danskere risikerer at

smutte ud mellem fingrene på os fordi

vi tilbage ved spørgsmålet om man skulle have gjort mere da man måtte trække efi systemet ud af drift hvad man også efter min mening skulle

nået frem til den konklusion hurtigere men så må man så også

flertal for øgede bevillinger til skat

giver den instruktion at man må prioritere

med de ressourcer der nu er og som jo faktisk blev tilført efter to tusind og femten så vi vil fortsat hjælpe til spørgsmålet er om regeringen

giver rundtom til borgere og landets kommuner faciliterer

rigtig meget af det vi skal men regeringen er optaget

og derfor har jeg jo netop som spørgeren også refererer til i

med kommunernes landsforening og en lang række borgmestre for at høre om de ser et behov for at staten

faciliterer helhedsindsatser indsatser på tværs af kommuner

regeringen er meget respektfuld over for kommunale selvstyre og derfor er det vigtigt for mig at konsultere både kl og en række kommuner

og da vi ønsker at være til stede der hvor der er en efterspørgsel på det

kommer vi også til at være det mere i

har vi bestemt så den kritik der måtte komme af institutionen kystdirektoratet

på at embedsmændene agerer inden for den lovramme som både spørgeren og jeg er med til at lave når regeringen sender et klart signal om mere hård kystsikring

også reflektere sig i de løsninger der nu skal godkendes i

i forhold til de ansøgninger der måtte være men vi har alle sammen en interesse i at den hårde kystsikring suppleres med sandfodring så vi sikrer at det ikke eroderer kysterne der hvor man risikerer det og de steder hvor borgerne selv vil betale for hård kystsikring og det bliver lavet rigtigt så er regeringen naturligvis indstillet på at se på

har klaget der er syv hundrede der er enige i at der skal betales der er jo et spørgsmål om en fordelingsnøgle

så kan man ikke komme i gang med at lave en kystsikring

hvad det er for nogle ting som ministeren tænker anvendt og hvilken mulighed

og socialdemokratiet vil stille sig til

det er et projekt der går tilbage til to tusind og tretten og den storm der var der

da ikke nævne hvem der havde regeringsmagten på det tidspunkt

grund til at polemisere omkring sagen for vi ønsker alle sammen at det skal blive bedre kystdirektoratet arbejder inden for de retningslinjer vi giver vi har sendt et klart signal om at der skal ske en bedre kystsikring der skal være mere rådgivning og vejledning og kystdirektoratet skal

kystdirektoratet tager sit ansvar meget alvorligt også de steder hvor de har haft stormflodsopmærksomhed langs den jyske vestkyst

jo de lokale beredskaber der skal håndtere det så derfor må man sige at det de har leveret har de leveret godt der hvor de har haft ansvaret i forbindelse med stormen

kystdirektoratet har truffet er lovlige men også for at adressere det spørgsmål spørgeren rejser hvis de grundejere der tidligere har fået et afslag er i tvivl om om de ville kunne få en tilladelse til hård kystbeskyttelse og hvor det ikke

jeg bestemt opfordre dem til at kontakte kystdirektoratet som både vil kunne hjælpe med afklaring og med proces og da det er noget der optager både regeringen og mig som minister

jeg naturligvis følge de henvendelser meget meget nøje jeg er også villig til som jeg har sagt i går

til det tidligere spørgsmål at se på en lovændring hvis det er det der skal til for at anvende mere hård kystbeskyttelse hvor det ikke skader naboerne så

at lave flere helhedsløsninger at man faktisk kan

anvende hård kystsikring i nogle tilfælde vi ved jo ikke jeg gør ikke i hvert fald det er muligt at spørgeren gør om der er en lodsejer der

et afslag fordi vedkommende absolut ikke ville lave en løsning hvor man beskyttede erosionsdelen eller hvor man ikke ville tage højde for nogle naboer der kan jo være sådan nogle forhold men jeg siger også samtidig hvis det er nødvendigt når regeringen har arbejdet det her igennem med borgermøder

på og det

to tusind og otte stillet skærpede emissionskrav altså udledningskrav til nye brændeovne og brugte brændeovne der sælges videre på den måde forsvinder de gamle og mere forurenende ovne i takt med at brændeovne udskiftes jeg vil gerne skabe rammerne for at danskerne kan træffe oplyste og miljøvenlige valg det var netop formålet med skrotningsordningen for ældre brændeovne som har sat fokus på både de miljømæssige og økonomiske fordele ved at skrotte

gamle brændeovn skrotningsordningen har stor succes og bidraget til at over tyvetusind af de ældste og mest forurenende brændeovne er blevet skrottet det seneste år endvidere har vi i regeringen sammen med blandt andet sf og alternativet spørgerens parti indført en grøn boligjobordning hvor der blandt andet gives fradrag til at forbedre skorstenen

elregningen det medvirker til at eldrevne varmepumper bliver et mere attraktivt alternativ til brændeovne alt sammen er med til at bidrage til den fortsatte reduktion af forurening med partikler fra brændeovne i danmark jeg er enig i at de nuværende helbredsomkostninger som følge af partikelforurening er for høje uanset om omkostningerne beregnes til en eller

den positive udvikling vi har skabt med de skrappe grænseværdier for nye brændeovne og med skrotningsordning for gamle brændeovne ikke mindst bliver det interessant at følge erfaringerne fra tyskland

i afgifts og tilskudsanalysen der ikke er færdig endnu

blandt andet se på den samlede balance i afgifts og tilskudssystemet herunder balancen mellem afgifter på biomasse og alternative brændsler samt elvarme når resultaterne af alle delanalyser foreligger vil vi i regeringen se nærmere på det samlede billede af behov og muligheder for at ændre i tilskud og afgifter på energiområdet

givet en udfasning af tyvetusind brændeovne spørgsmålet er om den mekanisme er nok

dem der kommer til er selvfølgelig nok nogle af dem der ikke er helt så slemme

ottehundredetusind ovne

skal der alligevel en del år til før vi er færdige med at komme af med den her samfundsomkostning

som vi kunne spare og ikke mindst

menneskeliv så jeg vil høre om

de løsninger som fremlægges af nogle af nogle miljøorganisationerne og som har været oppe at vende

sidst da man snakkede forsyningssikkerhedsafgift

at man sætter en varmemåler på selve ovnen

er jo en måde at regulere på adressen på i stedet for at få alt det her morads som der

kunne regulere det ret præcist og man vil for eksempel også kunne give rabat

dermed sige har du en svanemærket ovn og den

fritaget for afgiften fordi de store problemer er

i tæt bebyggede områder hvor der er mange brændeovne typisk i byzone og

hvordan ser ministeren på den type løsning

meget meget bekymret da jeg inden jul læste om de problemer med samarbejdet med jammerbugt kommune som en række forældre har

i pressen og også over for folketingets social indenrigs og børneudvalg derfor bad jeg borgmesteren om en redegørelse som kom i fredags den trettende januar og som jeg i den her uge sendte til

både redegørelsen og de efterfølgende pressehistorier der også har været viste desværre at kommunen og forældrene ser meget forskelligt på virkeligheden men jeg hæfter mig også ved at borgmesteren tager problemstillingen alvorligt

det er positivt at kommunen vil tage nogle nye skridt i dialogen

sagsbehandlingen det er jo en sag man godt kunne have været foruden men jeg håber at debatten har skærpet både lokalpolitikernes og forvaltningens opmærksomhed

kommer en bedre dialog med forældrene og en hurtigere og smidigere sagsbehandling i de her

som kvittering for redegørelsen

jeg gøre ham opmærksom på kommunens muligheder for at søge råd og vejledning hos viso eller taskforcen på handicapområdet hvis kommunen har behov

i sig selv en stor udfordring og skal man så også kæmpe med

vrangvillige myndigheder eller myndigheder som ikke helt

bevidste bevidste om hvor vidtrækkende man griber ind i sådan en families dagligdag så er det næsten ikke til at bære derfor er jeg glad for at ministeren

den fornødne vejledning til kommunerne på

jeg er glad for at ministeren bekræfter at det ikke

vores socialpolitik skal jo være sådan at man har et sikkerhedsnet som man spænder ud under folk

hjælp som de har behov for og som

der er hjemmel til i lovgivningen og den

jeg jeg beder bare ministeren om

er enig i at det ikke er rimeligt at forældre skal stå i den situation

tilkendegivelse af at ville følge op på det det vender vi tilbage til i næste spørgsmål

sådan her vi skal skal kende

man

den måde som man løfter en en given opgave på i vores

vi synes faktisk at det er vigtigt

der kommer nogle folk ud og giver jer gode råd og vejledning til hvordan det her

er ministeren villig til at gå så langt

der kun er én indsats over for børn med handicap

indsats for det enkelte barn og den enkelte familie skal jo bygge på en konkret og også en individuel vurdering af behovet sådan at barnet og familien får lige præcis den skræddersyede hjælp

hele familien det kan påvirke forældrenes parforhold det kan påvirke de andre søskende det kan påvirke hele familiens trivsel hvis ikke de får

vil tidlige indsatser kunne forebygge ja ofte endda mindske behovet for længerevarende og mere indgribende indsatser

socialstyrelsen har udgivet et inspirationsmateriale som hedder en hel familie som er målrettet kommunerne hvor der bliver præsenteret seks tidlige og forebyggende indsatser til familier med børn med tegn på funktionsnedsættelse

god erfaring i andre kommuner

derfor at jeg spørger ministeren er der så ikke behov for en lidt større stok end en en

jeg anerkender at det er individuelle forløb at det er et meget bredt spektrum af indsatser der skal til og ikke to familier er ens og ikke to forløb er ens men

på det rene at det er helt afgørende at kommunen følger en god forvaltningspraksis og møder borgerne med

stille op med den fornødne vejledning stille op med den fornødne hjælp

råd i de forløb der bliver og ofte er der jo tale om et livslangt forløb man går i gang med hvor det er vigtigt

og at man som borger ikke oplever at man skal kæmpe så derfor er det

mogens lykketoft har udtalt at hvis stauning havde haft samme tilgang og regnet på samme måde som man gør i finansministeriet så havde vi aldrig haft et velfærdssamfund for mig er problemet i højere grad at finansministeriets regnemodeller er indstillet sådan at lettelse i topskatten altid er godt for samfundet mens en investering i bedre uddannelse børnepasning ældrepleje og sociale tiltag derimod ikke betyder noget særligt som sagt af professor jesper jespersen i politiken men det er hverken en bestemt anvendelse af bestemte regnemodeller eller det at man ser

bekymret for men i højere grad den magt som finansministeriet har fået i den offentlige sektor og at det giver et demokratisk underskud finansministeriet bruger store ressourcer på at administrere hele den offentlige sektor ikke kun finansloven det giver finansministeriet en central position i udviklingen af den offentlige sektor men andre ministerier og departementer og styrelser har været igennem afbureaukratisering udflytning af arbejdspladser regelforenkling samt budgetstyring effektivisering digitalisering offentlig innovation besparelser ja listen er alenlang

finansministeriet fået øget sine beføjelser

at det giver et mere og mere ulige magtforhold mellem finansministeriet og andre ministerier jeg vil gerne høre om ministeren

vil jeg da gerne spørge ministeren om

vil at det her er

at ministeren

selv med store tilskud til offentlig transport

er bilen den altoverskyggende transportform vi rejser næsten ti gange så meget i bil som med tog

vi kan se i den teknologiske udvikling og i borgernes anvendelse af nye teknologier

vi kan se her jo vi kan se billige biler vi kan se selvkørende biler vi kan se elbiler som er fantastiske at køre i vi kan se miljøvenlige biler

eksempel er taxa en form for kollektiv transport hvem ved måske er de små selvkørende minibusser som herre villum christensen henviser til om nogle år hverdag for mange af de mennesker som ikke har et kørekort på grund af et fysisk handicap eller som ikke har råd til eller ikke har lyst til at have besvær med at eje en bil faktisk er der gode perspektiver i at forbedre den kollektive trafikbetjening uden for byerne

udtrykker hvad jeg vil betegne som en sund skepsis over for om de besluttede letbanestrækninger i danmark er pengene værd men ret beset har vi endnu ingen erfaringer med brugen af tidssvarende letbaneløsninger her i landet der er udsigt til at vi får det inden så længe jeg skal ikke lægge skjul på at jeg gerne ser evalueringen af de første erfaringer inden vi tager endelig stilling til nye letbaneprojekter

og siger at toget er fortid

op på gaden og bevæge sig i selvkørende biler eller nye busser

et realistisk scenarie er det der

og herre kristian pihl lorentzen har ret skal alle de mennesker der dagligt kører med

hvad vil det få af konsekvenser er det det der er liberal alliances politik på transportområdet er det den måde vi løser det på er ministeren helt sikker på at det ikke er den sunde fornuft der har været udsat for

også om transport på skinner i nutiden og formentlig også i fremtiden

når det handler om andre mulige måder at gøre det på især i fremtiden

må vi bare erkende at der formentlig der kommer til at ske ting og sager der gør at

med fornuft måske vil kunne beslutte endnu flere letbanestrækninger end vi allerede

altså på strækningen fra aabybro ud mod thisted og på

ministeren har jo tidligere givet udtryk for ikke mindst ved sin tiltrædelse at hvis der var

man med to plus en løsningerne får rigtig meget mobilitet for pengene og der er altså trængsel i

her områder og man vil kunne vinde rigtig meget tid tager vi strækningen til skagen

fiskeindustrien i skagen som har brug for at komme ind til frederikshavn og videre på motorvejen

fordi der ikke er en bedre vejforbindelse vil ministeren ikke love at kigge nærmere på det

fordi man er i den situation at man så står med et krav på måske op til flere hundrede tusind kroner hvis man for eksempel er kørt ind i nogen på cykel mener ministeren ikke

at man på den måde har mennesker som på en

på den måde kan sætte sig i så stor en gæld at

men når det er sagt mener jeg selvfølgelig at det er bedst hvis den boligsociale og politimæssige indsats går hånd i

det har naturligvis stor betydning for boligområdernes udvikling frem mod velfungerende bydele at beboerne kan føle sig både trygge og sikre jeg vil også gerne opfordre til at de tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende indsatser i de udsatte boligområder koordineres tæt med politiets indsatser hvilket så vidt jeg er informeret også er tilfældet i mange af de boligområder

og læse vlak regeringens regeringsgrundlag støder man på to afsnit om de almene boliger man støder på et afsnit som handler om at

gerne vil have huslejerne ned for de sekshundredetusind almene boliger og så støder man på et afsnit der handler om at der skal være tryghed for beboerne i de her områder som jeg hører ministeren her i dag

noget ved men det er ikke noget som der ligger et eller andet udspil

forholde sig til den her undersøgelse

anden form for indgangsbøn eller en

spøjst synes jeg at vi har en regering som over for den million danskere

bor i almene boliger i virkeligheden ikke har andre bud end bare det at man vil videreføre og fuldføre den socialdemokratiske plan for at sænke huslejerne som blev vedtaget under sr regeringen i sin tid man kan jo lidt polemisk sige at regeringen fører

socialdemokratisk boligpolitik i bredeste forstand men med markant dårligere resultater som vi ser ud af den her undersøgelse

tilbage kan man opleve men mener ministeren

bagvendt at når man nu har to områder i regeringsgrundlaget

der omhandler de almene boliger det ene område er altså huslejenedsættelser og det andet er så det her med tryghed for dem der bor i de udsatte boligområder så har man ikke nogen bud på det man har ikke noget svar på hvad

at få borgeren til at overholde retningslinjerne hvis den pædagogiske indsats ikke er tilstrækkelig eller hvor røgforureningen

som beboeren skal betale en del af udgiften til ifølge lov om røgfri miljøer det vi populært kalder rygeloven kan beboerne pålægges ikke at ryge i boligen i det tidsrum hvor personalet opholder sig der og det er også min holdning at der naturligvis skal tages hensyn til at personalet ikke bliver udsat

klart at for mig er retten til at ryge i egen bolig en rettighed kommunerne ikke kan fratage borgeren jeg synes langt hen ad vejen at sorø kommune gør sig tydelige overvejelser

tilhænger af at man respekterer hinanden og at borgere og hjemmehjælpere taler sammen om hvordan man finder frem til de gode løsninger for

kan afbureaukratiseres jeg kan derfor heller ikke på forhånd komme med nogen garantier om hvordan eventuelle frigjorte råderum anvendes det er jo noget man til den tid må drøfte mellem regeringen og kommunerne jeg har sammen med kl aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe netop for at undersøge hvilke regler og dokumentationskrav der vil kunne lempes eller helt fjernes arbejdsgruppen mødes første gang her i januar og vil både se på statslige kommunale og lokale regler og

jeg vil gerne sige til alle medarbejdere i ældreplejen at det er helt afgørende for mig at vi får frigivet noget tid fra dokumentation til pleje og omsorg for de ældre og derfor har jeg også nedsat en arbejdsgruppe sammen med kl som skal hjælpe os med at identificere de regler og dokumentationskrav som binder personaleressourcer til administrative opgaver frem for til pleje

skal

nu har nedsat denne arbejdsgruppe som skal se nærmere på det arbejde og

mødes gruppen her i januar og jeg forventer at ved udgangen af to tusind og sytten er vi fremme med nogle ting omkring afbureaukratisering jeg er helt sikker på at spørgeren fra sin tid som minister er bekendt med og har forståelse for at med regler krav og ressourcer er noget som regeringen drøfter med kl og kommunerne og det vil vi gøre når resultaterne

forbedre arbejdsmiljøet

afsat en milliard kroner ekstra årligt til en mere værdig pleje langt hovedparten af midlerne går til flere varme hænder

med det nye klippekort en halv times ekstra hjælp om ugen som de selv

i samarbejde og dialog med plejehjemmets personale

der skal finde uhensigtsmæssige regler og dokumentationskrav så personalet i højere grad kan koncentrere sig om deres kerneopgave nemlig at yde omsorg

de ældre for det fjerde har vi sammen med satspuljepartierne afsat fire hundrede og halvfjerds million kroner til den nye nationale demenshandlingsplan

der blandt andet kommer arbejdsmiljøet til gode

million kroner til et praksisnært kompetenceløft og endelig nedsætter vi som det fremgår af regeringsgrundlaget en ledelseskommission der skal understøtte den gode ledelse i den offentlige sektor hvilket også kommer arbejdsmiljøet på plejehjemmene

skaffe finansiering til at gennemføre men jeg har svært ved at se at det hænger direkte sammen med spørgsmålet om

egentlig bare spørge ministeren om ministeren anerkender

man måske ikke tror det når man tænker på farlige byggepladser eller vejarbejdere der står med hurtig trafik på motorvejene eller andre erhverv man måske mere tænker på som farlige

der sker rigtig meget nedslidning anerkender

hovedparten af dem går til flere medarbejdere det er der ingen tvivl om har ualmindelig stor indflydelse

arbejdsmiljøet derude og netop også at vi får kompetenceudviklet vores medarbejdere

så jeg ser meget frem til at

fra plejehjemmet lotte fremgår at lottehjemmet i en lang årrække hvor ministeren var chef der så stort på det lovpligtige krav om udarbejdelse

det er derfor det er så vigtigt i dag hvor ministeren jo er minister og ikke længere leder af et plejehjem

det er noget man ikke behøver at gøre om

gøre hvis man engang får tid til det det er er meget vigtigt for danskerne at høre om ministeren synes at man skal leve op

viser sig at de erfaringer kan man

kopiere direkte fordi der var nogle af de mest grundlæggende ting der ikke var styr på derfor vil

hvordan arbejdede man så med arbejdsmiljø på lotte når ministeren nu sidst jeg havde ordet her for få minutter siden kunne fortælle mig at hun faktisk synes at arbejdsmiljø er vigtigt og er noget man som leder skal være optaget af hvordan arbejdede man så med arbejdsmiljø på lotte når man nu ikke brugte

med til at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø for de ansatte men jeg håber også at spørgeren er enig med mig i

er vigtigt at have fokus på arbejdsmiljøet i forbindelse med at man udarbejder arbejdspladsvurderingen det skal vi have fokus på hver dag året rundt en god og ansvarlig ledelse skal være synlig og dagligt være i tæt dialog med medarbejderne om hvordan de har det om der er særlige behov som ledelsen skal

ledelse betyder virkelig noget derfor er jeg også glad for at regeringen nedsætter en ledelseskommission der blandt andet får fokus på hvordan vi får offentlige ledere der kan motivere

vores i øvrigt meget dygtige

nogle ting som jeg gerne vil bede ministeren om at redegøre for ja hvorfor har vi egentlig de der

hvis ministerens parti kom til magten og ville sænke skatten

indføre brugerbetaling og og skære i

ældrepleje hvis man skal gøre det for færre midler

om at der var for meget bureaukrati er det de dér apver

der handler om at det godt kan være at det er et godt redskab

samtidig sige at

jeg opmærksom på hvordan de havde det det var meget vigtigt for mig

se ved at de havde så lavt et sygefravær

de havde den trivsel som de havde

at man får en følelse af

er blevet slidt ned og der er rigtig mange der har været nødt til at få en førtidspension deler ministeren ikke

jeg i logoet øverst jeg har kun glemt det en enkelt gang

vil ministeren så oplyse hvor mange gange ministeren har kopieret dokumenter fra andre plejehjem samt oplyse om ministeren har kopieret andre typer dokumenter end arbejdspladsmiljøvurderinger

at jeg har skrevet arbejdspladsvurderingerne af

at mit fokus først og fremmest skulle være på de ældre og på at vi hver eneste dag skal lære af de bedste på ældreområdet så derfor er min opfordring da også til ledere i ældreplejen at de skal suge viden til sig

så de ældre kan komme i centrum se der hvor tingene fungerer og hvor arbejdsmiljøet er godt lad os lære af hinanden

plejehjemmet lotte

inspirere eller hvad ministeren nu vil kalde det det mangler vi stadig at få svar på når

det fordi det både i bogen i artikler og i foredrag er nogle meget detaljerede beskrivelser ministeren har

her skal høre at det hele bare var med et glimt i øjet

om hvordan man har skaffet sig dokumenter ændret brevhoveder og sendt dem ind og sågar

det virker som en meget detaljeret redegørelse hvis det hele bare var en vits så vil ministeren ikke godt svare helt konkret på om der er andre dokumenttyper end arbejdspladsvurderinger hvor man har haft den samme tilgang

noget fremme i pressen om det de havde bidt mærke i hvordan ministeren detaljeret beskrev hvordan man kunne snyde med

specielt at det så nu skulle være forstået som noget helt andet end det ministeren har sagt så mange gange

minde ministeren om at det svar hun giver her i salen i

jeg flere gange her i dag ved ministerens svar også til

til god ledelse altså god ledelse er vel at man tager udgangspunkt i det redskab som apven er og finder ud af hvad for nogle problemstillinger der

en lille smule mærkeligt at at det det nærmest er som om

er hinandens modsætninger men jeg bliver nødt til at spørge er det sådan når ministeren jo med et glimt i øjet eller med humor tilsyneladende

har skrevet af efter andre at det er noget ministeren vil opfordre andre plejehjemsledere til også

får alle svarene fra ministeren her i dag citatet fra ministeren er jo at det foregår normalt på den simple måde at sådan og sådan og jeg har kun glemt

i de formuleringer ligger der jo at det her ikke bare er sket en gang men er sket mange gange og at det måske ikke kun er med arbejdspladsvurderinger men også med andre papirer når ministeren så her så lang tid efter siger nåh nej det mente jeg slet ikke jeg har godt nok nogen politiske forslag koblet op på det men nu siger jeg det var et politisk stunt fordi jeg var uenig

i bureaukratiet i det kan ministeren ikke godt forstå at det er svært helt at tro på vil ministeren så ikke godt forklare hvorfor ministeren så taler om flere gange og beskriver meget konkret og meget detaljeret hvordan man har båret sig ad med at

og

ministeren da også kunne møde frem her og give os formentlig mange men i det mindste fem konkrete bud på regler der skulle ændres og afbureaukratiseres